anmeldelse beskæftigelsesministeren lovforslag nummer l syv og halvtreds

afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den sekstende november i år

får ordet er fru christine antorini

vægt på i oppositionen der har stillet den samlet fra s sf de

en meget principiel debat vi skal have i dag nemlig om vi tror på det som i mange år har løftet danmark til både at være et af de rigeste og mest lige lande fordi vi har en utrolig veluddannet arbejdskraft både i dybden og bredden

ungdomsuddannelsen har nogle rigtig gode muligheder igennem voksen og efteruddannelsessystemet

er på arbejdsmarkedet er arbejdsløse

står langt bedre rustet til at kunne klare

jo ikke alene medarbejderne der har syntes at det har været en fantastisk mulighed

det som alle anerkender som en af de helt særlige kvaliteter ved den danske uddannelses og arbejdsmarkedsmodel

som regeringen og dansk folkeparti vælger at skære massivt ned på

hvad det er vi spørger regeringen om

for to tusind og elleve fremmer mulighederne for at genskabe væksten i danmark med veluddannede omstillingsparate og efteruddannede medarbejdere

er ikke nogen som helst udover regeringen og

i finansloven og der kommer flere i de næste

tudetosset at skære ned

voksen og efteruddannelsesmulighederne vi ser frem

på det fleksible arbejdsmarkeds og uddannelsessystem vi har

principiel debat vi står over for i dag og jeg kan bestemt medgive

vi har investeret så massivt i uddannelse gennem årene under vk regeringen

til at skabe et rigt og lige samfund

helt enig i at det er vigtigt at vi får drøftelserne

for to tusind og elleve udspringer af de store økonomiske udfordringer som danmark står over for lige nu

ligesom jeg er overbevist om at alle danskere gerne havde været finanskrisen

foruden men vi står nu i en økonomisk situation hvor de offentlige udgifter er større end de offentlige indtægter jeg vil også understrege at vi står i en situation hvor den offentlige sektor aldrig har udgjort så stor en andel af dansk økonomi

gør nu vi bruger altså flere penge på offentlig velfærd og service end vi får ind i indtægter genopretningspakken er derfor nødvendig og det er

indgået også hvis vi skal undgå at stifte ny gæld vi stifter faktisk gæld i øjeblikket

at få styr på udgifterne alternativet var at lægge flere lovbestemte omkostninger på virksomhederne men det ville være at lægge gift for deres konkurrenceevne i en situation hvor op mod tohundredetusind private arbejdspladser desværre allerede er tabt derfor tager vi ansvaret på os

på de offentlige finanser da det er forudsætningen for at vi kan klare os i den internationale konkurrence og dermed få gang i væksten igen for at opsvinget kan udvikle sig og blive selvbærende er det nødvendigt at begrænse den offentlige sektors vækst og sikre den private sektor mod nye skatter og afgifter initiativerne på voksen

for at sikre fremtidig vækst og velfærd i danmark uden at det sker på en sådan måde at vi stifter gæld som folk ude på arbejdsmarkedet studerende og unge mennesker kommer til at

initiativerne på voksen

er udformet så midlerne i højere grad målrettes dem

er sket en prioritering og målretning af ressourcerne at der fortsat gode vilkår for voksen og efteruddannelse i danmark og vi bruger rigtig mange ressourcer på dette område

også gøre fremadrettet de seneste år er udgifterne til voksen og efteruddannelse steget markant de samlede udgifter til offentlig voksen og efteruddannelse er steget med en tredjedel fra i alt fem milliard kroner i to tusind og syv til syv milliard kroner i to tusind og ni og væksten fortsætter i to tusind og ti det skal ses i sammenhæng med konjunktursituationen og forbedrede rammevilkår som har fået aktiviteten på såvel det erhvervsrettede som det almene voksen og

mange voksen og efteruddannelsestilbud har været meget favorable samtidig med at indsatsen på visse områder

til at prioritere de samlede ressourcer til voksen og efteruddannelse

at vækstgraden fortsatte men det er altså ikke situationen hverken i danmark eller i udlandet hvis vi også fremadrettet skal kunne sikre de kortuddannedes efteruddannelse og kompetenceudvikling er der behov for at justere og fremtidssikre veu systemet derved sikrer vi at der fortsat vil være relevante uddannelsestilbud til kortuddannede både på det almene og det erhvervsrettede voksen

at det er sjovt at skulle skære på uddannelsesområdet

også bidrage til genopretningen af dansk økonomi

i høj grad går til at betale for mere aktivitet blandt andet også i vores unge og videregående uddannelser situationen vi er bragt i skyldes bla

kl aftalerne har aftalt med kommunerne at de ikke skal holde for selv om dansk økonomi er presset af internationale forhold

og effektiv behandling det er selvfølgelig en prioritering men vi tillægger det stor betydning at syge mennesker

får den hurtigt og effektivt og derfor krisen til trods vil vi vil vi igen i to tusind og elleve

bruge endnu flere penge der men så er der

andre områder der må holde for med initiativerne i genopretningspakken på voksen

og på det erhvervsrettede område er ansvaret for

delt mellem staten og arbejdsgiverne denne ansvarsfordeling bidrager regeringens initiativer

regeringen sikrer med genopretningspakken at de kortuddannede ikke lades i stikken på arbejdsmarkedet

særlig nødvendigt i disse tider hvor mange oplever en stor usikkerhed i jobbet

at forringe danske virksomheders konkurrenceevne

kortuddannede som kommer i klemme på arbejdsmarkedet og det er de kortuddannede der har højest risiko for at blive ledige og endda langtidsledige

når man spørger til hvordan nedskæringer på voksen og

findes i den målretning af ressourcer som genopretningspakken bidrager til her prioriteres dem med mindst uddannelse og som derfor har det største behov for efter og videreuddannelse samtidig frigøres der ressourcer til at skabe vækst

på sygehusområdet når personer med en videregående uddannelse fremover selv skal betale den fulde deltagerbetaling ved deltagelse i kurser som er henvendt til kortuddannede er det ikke fordi vi mener at personer med en videregående uddannelse ikke skal efteruddannes men vi mener at de skal videreuddannes på et niveau

den uddannelse de allerede har eller alternativt må virksomhederne bidrage i den konkrete situation til gengæld prioriterer vi kernefagene på almen voksenuddannelse til målgruppen vi nedsætter således deltagerbetalingen på en række kernefag herunder naturfag dansk og matematik dette er fag hvor det typisk er kursisten selv der finansierer deltagerbetalingen og som rigtig mange kortuddannede deltager i i den forbindelse

i to tusind og otte i forbindelse med

lovforslaget enstemmigt vedtog hvilke fag der skulle være kernefag samt hvilke fag der skulle være tilbudsfag eksempelvis it endvidere er ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning fortsat gratis at deltage i med hensyn til nedskæringer på eve området

gerne have lov til at minde s og det radikale venstre om

for to tusind og elleve skyldes udløb af politiske aftaler som partierne selv har

til at indgå det kan derfor ikke komme som nogen overraskelse at disse midler bortfalder den midlertidige takstforhøjelse på firs million

som bortfalder i to tusind og elleve var en del af globaliseringsaftalen mellem regeringen s rv

og i to tusind og ni blev vi igen som en del af globaliseringsaftalen enige om at ændre profilen på den afsatte pulje på en milliard kroner til øget aktivitet så der blev afsat

og to og halvfjerds million kroner i to tusind og ti og fem og fem og halvfems million kroner i to tusind og elleve fremrykningen af midler fra to tusind og elleve

blev aftalt med henblik på at kunne imødekomme en kraftigt stigende efterspørgsel i to tusind og ti det betød så samtidig en reduceret forbrugsmulighed i to tusind og elleve

to tusind og tolv

klandre de partier der står bag aftalen jeg synes det var en klog aftale ud fra en betragtning om at vi særlig i to tusind og ti havde brug for at føre en ekspansiv finanspolitik hvilket vi gjorde for fuldt tryk for at sikre danske arbejdspladser og sikre mod stor arbejdsløshed

og elleve hvilket selvfølgelig har haft betydning for den budgetterede aktivitet på

to tusind og elleve det kan derfor undre en lille smule når

radikale venstre gentagne gange stiller mig spørgsmål om såkaldte nedskæringer på eva området når det så er sagt

til en øget aktivitet på efteruddannelsesområdet dermed forventes det at det høje aktivitetsniveau i to tusind og ti kan fortsætte i to tusind og elleve dog med en nedgang på cirka tretten

om fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse så selv om der ikke er flere penge har vi taget ansvar for at arbejdsstyrken fortsat har gode muligheder for at blive opkvalificeret på for eksempel amu eller grundlæggende voksenuddannelse veu indsatsen er et fælles ansvar

og til at sikre udbud og efterspørgsel men også finansiering initiativerne i regeringens genopretningspakke

så arbejdsmarkedets parter tager et større ansvar for opkvalificering af arbejdsstyrken

er steget markant markant siden to tusind og syv er balancen mellem det offentliges og arbejdsgivernes finansiering forrykket væsentligt således at det offentlige bærer en væsentlig større del af de samlede udgifter initiativerne i genopretningspakken bidrager til at etablere en balance i finansieringen således at borgere og arbejdsgivere får et større

direkte men ikke ved nye lovbestemte omkostninger i forhold til veu godtgørelsen har de senere års udgiftsstigninger betydet at staten har finansieret op mod fyrre procent af de samlede årlige udgifter det var ikke meningen da vi sammen

og det radikale venstre lavede finansieringsmodellen i to tusind og tre arbejdsmarkedets parter

stor fordel af modellen de seneste år i den nuværende situation med et begrænset økonomisk råderum har det været nødvendigt at genoprette balancen mellem det offentliges og arbejdsgivernes finansiering så vi også fremover kan tilbydes relevant og målrettet opkvalificering til de beskæftigede

for dette oplæg fra regeringen og flertallet i folketinget men jeg må erindre om at det er de samme arbejdsmarkedets parter

og med stor berettigelse at vi ikke må øge de lovbestemte omkostninger for virksomhederne

at vi kommer sikkert igennem den krise der fortsat

føler jeg mig overbevist om at den enkelte

og særlig den kortuddannede borger som har en risiko for at blive ledig vil pege på

at værne danske virksomheder mod nye lovbestemte omkostninger

de frigjorte midler i finanslovaftalen for to tusind og elleve vil således vedrørende fremrykningen af satsnedsættelsen for

efteruddannelsesgodtgørelsen blive anvendt inden for området

opretholde et højt aktivitetsniveau i to tusind og elleve regeringen betragter voksen og efteruddannelse som et essentielt element i visionen om at bringe danmark styrket ud af krisen derfor vil der også fremover være særligt fokus på opkvalificering

vi bruger således også rigtig mange penge i de kommende år til at uddanne de mange flere unge der heldigvis søger ungdomsuddannelse

ville gennemføre deres uddannelse og de mange ekstra unge

det er der hovedvægten skal lægges

er udtryk for en langsigtet økonomisk plan der bidrager til at opsvinget kan udvikle sig og blive selvbærende samtidig er der tale om omprioriteringer inden for voksen

til at efter og videreuddanne dem der har mest brug for det ligesom der fortsat er rigtig gode muligheder for det vi kalder omskoling og videreuddannelse endelig har vi med finanslovaftalen for to tusind og elleve sikret et fortsat højt aktivitetsniveau på erhvervsrettet voksen og efteruddannelse i to tusind og elleve og stadig væk på et højere niveau end det vi overtog da vi kom i regering i to tusind og et

derfor gerne opfordre til en fælles og ihærdig indsats fra alle parter i forhold til fremtidens udfordringer på voksen

i forhold til voksen og efteruddannelse og dermed har en kompetent arbejdsstyrke i verdensklasse

fastholde regeringens ambition om

ønsker at vi ikke bare lige har en kompetent arbejdsstyrke

sag vi har med at gøre her vi har en regering der som en tørstende i ørkenen vandrer fra det ene vandhul til det andet uden at finde vand

kan ikke vederkvæge sig og komme videre og indimellem

fatamorgana en gang imellem og siger vi skal alle bidrage

vi sparer jo kun i millionklassen men vi ofrer i milliardklassen vi skal nok komme videre

efteruddannelsessystemet vi ser at man fyrer i lem at man

og hvad er svaret fra regeringens side det er vi skærer på satserne mennesker

af kød og blod der gerne vil videreuddanne sig får svaret du kan kun få fyrre ugers

kun få firs procent og så fremrykker man

besparelserne der er rigtig rigtig mange mennesker

som nu står i den situation at de drømme de har haft om at komme videre forsvinder vi ser at hele erhvervslivet arbejdsmarkedets parter siger at er et ganske andet danmark vi kommer til at se ja svend berg fra

andet arbejdsmarked end det vi kender i dag det er kort kort sagt det

forkerte svar på det forkerte tidspunkt amu er et udkantsuddannelsessystem

i danmark hvor amu bruges mest bruger man det mere end dobbelt så meget

har dobbelt så mange kursister i målgruppen som i de ti storkøbenhavnske kommuner

hvor amu bruges mindst det er også udkantsdanmark der er ramt af nedlæggelsen af industriarbejdspladser under krisen og det er uddannelsesbehovet hos de kortuddannede man nu ser højt og flot på man sparer hele vejen rundt

hos de kortuddannede

undskyld udtrykket for mange og at vi har brug for rigtig mange flere faglærte det rammer også i det etniske danmark hvor

hvor vi ser at virksomheder også har brug for at opkvalificere medarbejderne til helt specifikke kompetencer

det bliver endnu mere barokt

at genlæse argumentationen i vækstforums

der står direkte at skal danmark overleve

det passer overhovedet ikke sammen med den virkelighed som eksisterer så siger man

det er de kortuddannede de dårligst uddannede og dem der bliver fyret på lindø på wittenborg og

i størrelsesordenen tredive milliard

enkelt ikke sammen når man ser på konsekvenserne og det kommer vi til at vende tilbage til i de mange spørgsmål vi har

konkrete eksempler ude fra landet så rammer det her rigtig rigtig mange mennesker jeg sad og læste om en medarbejder på wittenborg som nu har valget mellem at blive på wittenborg og få halvfemstusind kroner i aftrædelsesgodtgørelse eller

man stiller almindelige mennesker

omstillingsparathed jeg sad sammen med en 3f’er og en smed og den ene ville gerne være pædagog og den anden ville gerne videreuddanne sig inden for sit fag en række af de her muligheder afskærer man

dem som ikke har trukket på uddannelseskontoen skal vi overleve på at danmark bliver dårligere stillet skal vi overleve på

udkantsdanmark får ringere vilkår skal vi overleve på at man ikke kan målrette kompetencer mod de jobåbninger der er nej det er en forkert politik og jeg kan love

danmark vi vil et danmark hvor vi investerer i voksen og efteruddannelsesområdet vi vil et danmark hvor vi giver mennesker mulighed for at blive faglærte vi vil et andet danmark hvor vi giver op til tredivetusind mennesker om året muligheden for at tage en længerevarende uddannelse på fuld understøttelsessats eller fuld godtgørelse det er en fuldstændig anden vej og vi vil ikke lade udkantsdanmark og de svageste dem der har trukket mindst på uddannelseskontoen betale for genopretningen den såkaldte genopretning af danmark efter at man har givet ufinansierede skattelettelser jeg frygter at de

besparelser bliver meget dyrere for den enkelte familie der bliver ramt af

flere langtidsledige det tal er jo eksploderet

konkurrenceevnen den konkurrenceevne som ministeren talte så varmt om det var vist bare slesk tale og billig portvin

hansen udtrykke sig på vegne af socialdemokratiet og det er jo interessant

økonomisk krise

mener herre carsten hansen at man overhovedet ikke skal se på voksen og efteruddannelsesområdet

give nogle ekstra penge til det vi mener at voksen og efteruddannelsessystemet er helt afgørende

helt afgørende at man så kan målrette de lediges kompetencer mod de jobåbninger der er

giver dem som ingen uddannelse har fået eller som har en kort uddannelse mulighed for

tre fire mennesker som ikke har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer bare for at kunne gå ind

fået fat i det med at stave og skrive fra starten af deres uddannelsesmuligheder forringer man voldsomt er det dem der skal betale for krisen for bankernes krise for de en og tredive milliard kr dansk folkeparti og regeringen har givet i skattelettelser vi mener nej kan godt være fru marlene harpsøe mener ja

mange andre lande står også i en situation som danmark hvor

der nu ikke engang kan få uddannelse i deres opsigelsesperiode der skal betale

det er dem der har overforbrugt og dem som har fået de store skattelettelser vi mener jo godt at man kan hæve selskabsskatten

vi mener også godt at man kan pålægge dem der handler med aktier en lille smule afgifter

og dem som er opsagte som skal betale prisen for de ufinansierede skattelettelser det er et fundamentalt forskelligt syn på det her samfund og det er fair nok

synes da det er dejligt at fru marlene harpsøe stiller spørgsmål så vi

synliggjort hvad dansk folkeparti mener må jeg så

at ordblindeundervisningen er friholdt

den støtte man kan få når man skal have almene kompetencer altså 8 niende og tiende klasse eller eller forberedende voksenuddannelse

hvor mange tror fru marlene harpsøe der uddanner sig på firs procent af dagpengeniveauet når man har kone børn og vovhund derhjemme

love

den eneste ordførerpost

man på samtlige områder i samfundet og hver gang vi står

bruge flere penge og man

om to ting

at man hæver selskabsskatterne og samlet hæver skatteniveauet med over tredive milliard kroner

mangler basale skolekompetencer der får mulighed for at blive faglærte ved at skære

svuen statens voksenuddannelsesstøtte ved at skære den ned til firs procent af dagpengeniveauet når man er i arbejde og skal på voksen og efteruddannelse tror herre rasmus jarlov at der er flere virksomheder

skal betale mere for voksen og efteruddannelse

så vi sender endnu flere af sted er det sådan det foregår tror herre rasmus jarlov at man i udkantsdanmark

her voldsomme beskæringer der er

det er dem som bliver fyret eller opsagt eller har brug for grundlæggende kvalifikationer for at komme videre i vores samfund der skal betale for krisen

overordnede økonomiske

svage er hvis vi

ned under gulvbrædderne og ikke forholder os til at vi har et statsunderskud

alene i år

og efteruddannelse det er helt afgørende tror vi på

konservative og socialdemokraterne og sf i

det er helt afgørende i fremtidens konkurrence

udenlandske virksomheder i globaliseringen at mennesker har de kvalifikationer

for at kunne bestride job med et højt videnindhold

af danmark de kommer ikke igen og skal vi sikre at de her mennesker

har de nødvendige kvalifikationer

at hver eneste ledig der bliver langtidsledig koster samfundet firehundredetusind manglende indtægter og betaling af understøttelse der var det jo klogere at give

de kunne være med på den nye tids arbejdspladser frem for at spare bevidstløst på det de skal må jeg så ikke sige der er sat fire hundrede

måske har været lidt overforbrug i en tid plus

der skal prioriteres det er aldrig sjovt det er aldrig spændende det er aldrig meget opløftende og visionært når det er sådan en debat der skal tages hverken hjemme i hjemmet eller her i folketingssalen der er dog noget der hedder ansvarlighed uanset hvor sådan en debat skal tages skal vi handle ansvarligt vi skal sikre at vi handler på en måde

vi kan løfte situationen igen på den bedst tænkelige måde

muligt ondt sådan er det i alle livets henseender alle steder i dette samfund uanset om det er på et familieplan

nogle prioriteringer og gøre det

i dag på vegne af venstres gruppe

kan tale som arbejdsgiver

tror de fleste arbejdsgivere ville prioritere på samme måde som jeg ville gøre

så kan vi ikke holde til det mange virksomheder er ude på kanten i dag

med en medarbejder

en fornuftig prioritering og den vil man tage

glæde betale hvis man derimod over en kam fik pålagt nye afgifter på solidarisk vis som der jo selvfølgelig er nogle

så vil jeg sige at det ville gøre rigtig rigtig ondt

i den krise de står i så når det nu ikke kan være anderledes synes vi i venstre at det her er en god prioritering det giver nemlig virksomhederne en manøvremulighed det giver muligheden for at gå ind og

så investerer man også i den og så bliver den i øvrigt givtig både for medarbejderen og for virksomheden fordi den sikrer arbejdspladsfastholdelse

nogle ting der er vigtige det er almindelig sund fornuft som en virksomhed kan

af salen her som ønsker

øgede afgifter det giver jo ikke virksomhederne manøvremuligheder og slet ikke i en finanskrise hvor man i øvrigt mangler likviditet det vil gøre det meget sværere for virksomhederne

for vejen frem og ud af den krise vi står i nu er jo netop at der bliver prioriteret rigtigt og jeg tror

er ansvarlige virksomheder

både for medarbejdere og for virksomheden det synes jeg er sund fornuft og derfor kan vi i venstre

sagtens være med på at disse

og prioriteringer

men det er en nødvendighed og i dag skal jeg

fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at alle må holde for

der er aftalt en ansvarlig genopretningspakke der skaber økonomisk holdbarhed

folketinget konstaterer at finanslovaftalen på voksen og efteruddannelsesområdet afspejler de gældende politiske aftaler på området herunder aftalen om genopretningspakken og globaliseringsaftalerne folketinget konstaterer endvidere at udgifterne til voksen og efteruddannelse er steget kraftigt de

for fortsat at kunne sikre at de med størst behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse har adgang hertil har der været behov for at målrette og prioritere ressourcerne

sikres særligt de kortuddannedes muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling folketinget noterer sig at danmark sammenlignet med andre lande også fremover har et veludbygget

slås hårdt til mod de kortest uddannedes

netop i høj grad om alt hvad der koster penge

en minimal forhøjelse

for det er rigtigt jo det er en prioritering hos virksomhederne her kan virksomhederne prioritere og der findes jo virksomheder som godt vil betale en efteruddannelse for en medarbejder det findes og det bruges og det benyttes og det vil i

grad blive benyttet hvis man ser at det kan forbedre konkurrenceevnen det vil sige at

hvilken efteruddannelse der virkelig er relevant og kan være med til at styrke konkurrenceevnen

et område der vil blive nedprioriteret men det er et område der vil blive vægtet på den

både virksomheden og medarbejderen noget således

og så

dansk erhverv er også citeret for at sige at hvis der ikke bliver investeret massivt på området

af arbejdsgivere dem er der ikke så mange af i folketinget så

er ret godt når der kan blive bragt en holdning ind fra den side også

er ikke sikker på at det er her der er størst viden blandt folketingsmedlemmerne det næste

og dis indsigelse det er jo sådan at når et område skal beskæres skal man selvfølgelig også gøre opmærksom på det

hvor vi har haft mange ressourcer

mange ressourcer vi har måske endda vil jeg tillade mig at sige været en anelse forkælede

det gør måske ikke så meget at

også at prioritere lidt og jeg er ret sikker på at hvis en virksomhed kan forbedre

ved at investere i uddannelse så er det bestemt

man overvejer for jeg kan betro

tager de her vurderinger af om det kan betale sig men der skal

er den rigtige uddannelse man sender en medarbejder på og det synes jeg kun der kan være ganske

voksen og efteruddannelse det er rent faktisk også det vi har i danmark når vi måler os

så også selv er med til at betale noget af den det synes jeg er ganske sund fornuft for det betaler sig på bundlinjen men man er i stand til som virksomhedsleder

prioritere og sikre at det er den rigtige og kompetente efteruddannelse der iværksættes

noget man undskyld udtrykket

måske lidt mere hovedløst sender folk på

og prioriterer dem rigtigt det er den ene del af det den anden del er at vi jo i danmark er nået et stykke vej i forhold til at få et højere uddannelsesniveau jeg ved også

videregående uddannelser er et langt større optag nu end der har været

så vidt jeg

uddanne folk og få dem løftet men det der er væsentligt

at det somme tider

det ville jeg såmænd også gerne hvis vi havde pengene til det vi står bare i den situation at det har vi ikke og så skal der en prioritering til

en vurdering af hvad der betaler sig det kan man ikke hvis man bare får afgiftsforhøjelser altså

så har man heller ingen mulighed for at forbedre sin egen interne konkurrenceevne

som bliver ramt af det her lovforslag

tæret mindst på uddannelseskontoen hvorfor er

at de skal straffes i en situation hvor finanskrisen har kostet

at fru irene simonsen har stor indsigt i

sige lidt om at

at investere i uddannelse for at få folk

i en situation

for mig det er jeg da meget glad for det har han udtrykt tidligere gennem årene og det er jeg meget taknemlig for

sige at noget af det jeg er glad for når jeg læser teksterne til

er er at dem der berøres mindst er de kortuddannede og ufaglærte

her der er brug for et løft

gør ikke noget at vi skal prioritere lidt jeg ved også at herre bjarne laustsen har stor indsigt i hvordan de ledige kommer på kurser og hvad de deltager i

og har gjort meget i at rejse rundt og undersøge og tale med folk

det her område så ved herre bjarne laustsen også godt at der findes folk

en tavle med kurser

efteruddannelse som ikke har ført til job

og at det skal der sættes en stopper for

at tage fat i det hvis man mener at der er nogle kurser der er overflødige

sendt nogen af sted på nogle kurser der ikke fungerer vores indtryk er og der deler vi holdning med arbejdsmarkedets parter dem der skal modtage de folk der har fået

er en lidt underlig måde at at i halvtreds året for den første amu lov straffer hele systemet med mange millioner kroner i besparelser man burde jo lykønske og sørge for at fødselaren har det godt men det gør man ikke her man vælger

dengang tekstilindustrien flyttede ud

har vi hver eneste gang vi har mistet arbejdspladser

flytte de faglærte og de kortuddannede videre til andre job

klare sig derude til fælles gavn for samfundet

der blev der brugt rigtig mange penge på efteruddannelse på amu centre

overforbrugte man der fik folk en

kunne føre til et arbejde om det også kunne føre videre

for den enkelte borger jeg har mødt rigtig mange arbejdsledige som også har følt sig til grin ved at have taget sådan en masse kurser men alligevel ikke er blevet mere attraktive på arbejdsmarkedet og det er jeg ret sikker

for at tale med de her folk så det er rigtig rigtig vigtigt

det her handler ikke om både og det handler om en prioritering og så mener jeg at det er den den prioritering der gør mindst muligt ondt

bare konstatere at venstre og regeringen har truffet

nu kunne jeg så forstå på venstres ordfører at

statsministeren for et par måneder siden opridsede ti centrale udfordringer for det danske samfund til det vækstforum

statsministerens egen konstatering uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande det er situationen i danmark

jeg accepterer at venstres ordfører ikke sidder tæt på uddannelsesområdet men

når sin sunde fornuft at det går

optag på de videregående uddannelser nu end der har været tidligere det det må dog være et løft vi ved at vores konkurrenceevne i danmark

de kloge hoveder som det hedder derfor er det jo også vigtigt at sige at her er vi faktisk på vej der er sat en række andre initiativer i gang

at styrke ungdomsuddannelserne

noget med det her at gøre det er to vidt forskellige områder

en voksen og efteruddannelsespulje det er et helt andet sted så vidt jeg forstår i hvert fald ellers må fru christine antorini belære mig om noget andet

er helt centralt det er

en meget veluddannet skare af medarbejdere så selvfølgelig er det en del af den samlede diskussion om hvordan vi ruster os til fremtiden

synes venstres ordfører at det er rimeligt at

vil sådan en it uddannelse være rigtig rigtig relevant

kender jeg i hvert fald ikke ret mange det vil være ganske ganske få tror jeg der ikke vil være i stand til at investere de en

og hvis den løfter

op så er vi blevet ramt af nogle internationale kriser som vi også er en del af hvilket gør at vi sidder i i en en situation nu hvor vi må udvise ansvarlighed

nogle prioriteringer vi har ikke prioriteret vi har bare kunnet bruge og bruge og bruge det gælder uanset hvilket niveau

set alle steder i vores samfund i dag

besparelserne på uddannelse og forskning sammen både dem fra genopretningspakken og dem fra finansloven to tusind og elleve

milliard kroner frem til to tusind og tretten og så taler venstres ordfører om den sunde fornuft

at selv om tyskland har skullet spare

de friholdt uddannelse og forskning det er på samme niveau som det var før finanskrisen er tyskland ikke i besiddelse af den sunde fornuft oecd

økonomisk samarbejdsorganisation som danmark også

har anbefalet lande der foretager besparelser på deres budgetter

heller ikke i besiddelse af sund fornuft store virksomheder

som jeg skal passe har jeg ikke været i den situation at jeg har læst alle oecds

fulgt intenst med i alle økonomiske beregninger det beklager jeg når jeg skal stå

det har ikke været muligt

er der heller ikke lavet væsentlige skattestigninger i de lande jeg siger mig bekendt jeg kan tage fejl og det er jo det man lægger op til fra oppositionens side her det er jo at bygge det her ud med nogle skattestigninger og afgiftsstigninger

enige om at investering i uddannelse og forskning øger produktiviteten og dermed skaber bedre muligheder for fremtidig vækst

det fru irene simonsen svarer på mit spørgsmål er jo goddag mand økseskaft jeg spørger om tyskland mangler sund fornuft fordi de ikke har prioriteret besparelser på uddannelse og forskning

hvor der spares relativt mange penge på uddannelse

er det kun danmark der har sund fornuft og ikke de der friholder

over for en forhenværende økonomiminister som

men det er således at vi står i den situation at vi skal prioritere jeg ved for det har jeg dog nået at læse op

at vi ligger blandt eliten oppe blandt toppen af

appellerer til og tror på er at der nu

jeg ikke har kunnet forklare herinde hvad sund fornuft

så andre kan forstå det jeg beklager at mine pædagogiske evner ikke

som virksomhedsejer simpelt hen går og kigger på

en øget konkurrenceevne hvis jeg investerer i noget uddannelse her giver det noget mere på bundlinjen gør det virksomheden sundere og mere robust og stabil og hvis det gør det

at hvis vi får højere skatter og afgifter

på at arbejdsløse havde været på uddannelse og i aktiveringsforløb som havde været spild af tid

op til de arbejdsløses afgørelse

de ved meget præcist derfor er det jo også ærgerligt at de forslag regeringens side gør det vanskeligere at få et frit valg i forhold til de seks ugers uddannelse man kan tage efter eget ønske

men kunne fru irene simonsen ikke godt forestille sig at hvad der er sund fornuft i den enkelte virksomhed ikke nødvendigvis er nok til at tilfredsstille samfundets behov for at alle kortuddannede får noget mere uddannelse at der altså kan være virksomheder hvor man ikke har noget behov for at arbejdskraften får mere efteruddannelse men hvor de virksomheder måske af samme grund

at eksistere og at folk så har brug for at

at der er investeret i efteruddannelse

skal det omgående vurderes hvad der er behov for i forhold til at kunne bestride et job på det aktuelle arbejdsmarked det tror jeg også herre per clausen ved alt om

er både en ret og en pligt

kan se af de tal jeg i hvert fald kort har fået præsenteret at uddannelsesinstitutionerne her har haft nogle gevaldig store overskud de senere

lidt anderledes og lidt bedre

en mindre kapitalisering af de her uddannelsesinstitutioner for statspenge

så er det jo også sådan at det rent faktisk er lovbestemt at hvis en ledig skal have et kursus for at kunne bestride et job og man kan finde det job på det aktuelle arbejdsmarked så kan det stadig bevilges det ændres der ikke

en uddannelse som havde den konsekvens

bliver ved med at være som de er med den tilføjelse at man så forringer mulighederne for at vælge frit når det handler om de seks ugers gratis uddannelse man har men det som er kernen i det her er jo i virkeligheden om fru irene simonsen ikke er enig med mig i at det kan være meget farligt for et samfund hvis man udelukkende overlader

gamle virksomheder måske bliver fyret

umiddelbart er kvalificeret til at gå i et nyt job og altså ikke behøver at vente igennem en længere

derfor dansk industri og dansk erhverv i dette tilfælde har ret når de siger at det er livsnødvendigt

ikke reducerer de offentlige

efter tre måneders ledighed tror jeg det er hvis jeg husker ret det vil jeg ikke tages helt på ordet på men det er efter en ret kort ledighedsperiode

hvilke kompetencer det kan være faglige eller personlige har man og hvilke mangler man eventuelt for at kunne bestride et job

det aktuelle arbejdsmarked det er der rent faktisk lovgivning for jeg kan godt være enig i at det

på den mest smarte måde i praksis men det ændrer ikke ved at loven er der

bør udføres rigtigt så folk samles op dér men det hører

job det er dem der er mest udsat

synes ordføreren at det i orden at man først halverer dagpengene det ved vi rammer dem i udkantsområderne allerallermest

fjerner en del af det grundlag som skulle sikre at folk rent faktisk kan få en uddannelse skifte branche og komme i job igen det er også et forslag som rammer udkantsområderne rigtig rigtig meget

er indgået som en overvejelse

vil det her være et forslag som bare føjer til læsset af problemer

nu lyder det sådan set som om vi har lukket alle uddannelsesinstitutioner at der slet ikke findes efteruddannelse fremadrettet at det hele går helt forfærdeligt og at der ingen mennesker er

efter de prioriteringer på besparelser der er foretaget her ligger vi blandt eliten i de lande vi kan sammenligne os med

de muligheder der er

af penge bare var uanet og

bare nødt til at udvise lidt ansvarlighed ved at lave en prioritering

så der hvor det gør mindst muligt ondt

gerne henstille til at spørgsmålet bliver stillet igen når ministeren kommer på i anden runde

virksomhederne vil investere i uddannelse og at det vil de gøre uanset hvad jeg er ikke sikker på at ordføreren har ret i den antagelse vil bare høre om ordføreren vil garantere

af de her uddannelsesordninger

nogle af de allermest slidsomme job som faktisk gør

til mindre uddannelse af ufaglærte

af ordningerne i det samme omfang som de

også somme tider en del impulskøb det er også det der er sket i de private hjem

skitsere det her fuldstændig klart

give et praktisk eksempel jeg er faktisk i den situation at jeg selv skal have fire af sted på efteruddannelse og det er folk der er kortuddannede der skal videre

i øvrigt en temmelig dyr efteruddannelse og den bliver også ramt af de her besparelser hvilket betyder at jeg som arbejdsgiver skal prioritere flere midler det vil jeg ikke fraprioritere fordi jeg ved at de mennesker jeg sender af sted og som får den uddannelse

til et niveau der gør at virksomheden er levedygtig og får en bedre bundlinje på sigt og sådan tror jeg mange arbejdsgivere handler

sagde at vi har levet over evne det må hun tage

til regeringen det er ikke de mennesker

vestas som har meddelt at de skal fyre tre tusind mennesker arbejdsgiverne arbejdstagerne og fagforeningerne er fuldstændig enige efteruddannelse

omskoling og fleksibilitet er det de efterlyser er det de har brug for jeg vil gerne spørge fru irene simonsen

den her beslutning slet ikke vil

jeg er rigtig rigtig trist men det er ikke på grund af at der ikke har været penge nok til efteruddannelse det er fordi vi ikke kan holde konkurrenceevnen i forhold til det skatteniveau der er

det er også hvad virksomhedsejerne siger det er der det går galt

skatteniveauet har vi heldigvis forbedret lidt

skulle der jo langt større skattesænkninger til

ville flytte allermest men det er der ikke

jeg synes det er trist når folk bliver ledige og en virksomhed flytter

familier der bliver berørt af det her men samtidig er jeg rigtig glad for at vi har et godt system

som er med til at kompetenceafklare dem og som er med til at give dem lige præcis den

at der er brug for mere viden mere efteruddannelse omskoling og så videre så har

ja jeg er enig i at vi skal prioritere

har dansk folkeparti og venstre

er der penge til det men når det er uddannelse omskoling og de mennesker der har det svært i forvejen snakker man

som jeg sagde tidligere er jeg rigtig glad ved at det er den prioritering der er foretaget

der er brug for nogle løft der og det er der stadig væk plads til

har lukket og slukket vi ligger stadig væk i eliteklassen

dansk folkeparti har sammen med regeringen indgået en aftale om genopretning af dansk økonomi

ved aftalen om danmarks finanslov for to tusind og elleve kunne kristendemokraterne som et økonomisk ansvarligt parti tilslutte sig aftalen der var en regning på fire og tyve milliard

der skulle betales en regning som den økonomiske krise havde efterladt i danmark derudover skulle der i forbindelse med genopretningspakken findes ti milliard

man har fundet midlerne på området for voksen og efteruddannelse midlerne skal blandt andet gå til at flere kan tage en uddannelse

er nemlig sket det glædelige at flere og flere unge vil tage en uddannelse

den enkelte unge og også for vores samfund alle må holde for i en økonomisk krisetid og det ville være usolidarisk hvis det kun var en begrænset gruppe der skulle holde for og bidrage til at dansk økonomi kan genoprettes oplægget fra regeringen op til

det var på ingen måde dansk folkepartis kop te at det skulle gå ud over kernevelfærden

dansk folkeparti fik disse besparelser af bordet under forhandlingerne om genopretning af dansk økonomi det betød også at det hverken gik

suen eller andre offentlige ydelser som regeringen ellers havde varslet

at vi i dansk folkeparti sammen med regeringen og kristendemokraterne har medvirket til at finde penge på flere områder herunder voksen og efter uddannelsesområdet for at betale regningen for krisen når det så er sagt så skal og bør det aldrig være for sent at få en uddannelse og der findes mange voksen

efteruddannelsestilbud der er specielt tilrettelagt for voksne

og tilrettelægges efter arbejdstid således at man kan have et arbejde samtidig med at man efteruddanner sig

tager uddannelsestilbuddenes indhold hensyn til ens individuelle arbejds og livserfaring det er gavnligt

virksomhederne og samfundet at lønmodtagerne bygger oven på den uddannelse de

hvis man efteruddanner sig holder man kompetence ved lige ligesom man har bedre mulighed for at forblive på arbejdsmarkedet og leve op til de krav som arbejdsmarkedet stiller til en efteruddannelse kan opkvalificere eller omskole personer som for eksempel er blevet arbejdsledige således at får bedre mulighed for at få et nyt arbejde

og det er godt når virksomhederne benytter disse muligheder sand tale er at det ikke har været sjove tider i danmark og i resten af verden hvor krisen overalt har sat sit aftryk men skulle vi undlade at betale den regning som er kommet efter krisen

ikke at betale de regninger der kommer nej tak det er både sand tale

ansvarlig tale dansk folkeparti støtter det forslag vedtagelse som fru irene simonsen fra venstre læste op

og så er det dem der er truet af arbejdsløshed eller allerede er arbejdsløse der skal straffes med det her modbydelige lovforslag hvordan er dansk folkeparti kommet frem til at nogle

hvordan skal de det når dansk folkeparti skærer ned på det som vi skal leve af i fremtiden netop uddannelse alle siger det

skal leve af i fremtiden det er uddannelse

meget usandsynligt hvis det var at lige præcis danmark ikke blev ramt af den

og vi bekymrer os rent faktisk om den lille mand som

ikke betaler de mange udgifter

vi ansvarligt medvirket til at indgå en aftale om genopretning af dansk økonomi

en genopretningspakke der udelukkende rammer den lille mand

en politik der fører til at virksomhederne afskediger

man ikke har investeret i vindmøller i årevis

så drejer sig om at få dem tilbage på arbejdsmarkedet så stiller dansk folkeparti som

skal vi noget ved og så påstår fru marlene harpsøe at hun ved

det er kortuddannede det er ufaglærte

bjarne laustsen stiller spørgsmål til mig når jeg står på talerstolen

vi rent faktisk taler om at vi i

har efterladt en regning i danmark den regning skal betales og som et ansvarligt parti

herre bjarne laustsens husholdningsbudget hvis udgifterne er for store så må herre bjarne laustsen jo

i de her ting som herre carsten hansen lige hurtigt ridser op

der altså stadig væk er mulighed for at man kan tage uddannelse på

at man forkorter perioden men vi må bare anerkende og

været igennem en økonomisk krise i danmark

alle holde for det er ikke sådan at man kun kan sende regningen efter efter virksomhederne eller eller hvad ved jeg

se på hvor vi kan finde pengene så

måde føler sig truet på sit levebrød og man skal ud og finde et nyt arbejde især ikke når der har været en

ikke ligefrem er jobbene

som har ansvaret for den ledige men i bekymrer vi os også for de ledige og vi har selvfølgelig noteret

til at koste arbejdspladser det vil gå ud over de ledige

er vel en del af ideologien

bemærkelsesværdig prioritering at dansk folkeparti har valgt at støtte en skattepolitik der betyder at de mennesker i danmark der tjener over nul milliard kroner om året i to tusind og elleve får en skattelettelse på i alt syv milliard kroner i forhold til hvis de skulle betale det samme som de gjorde i to tusind og ni

efteruddannelse det er i den situation at fru marlene harpsøe siger til mennesker som ikke har nogen uddannelse eller som har en meget kort uddannelse desværre vi har ikke råd til at sikre at i kan få mere efter og videreuddannelse i fremtiden vi er nødt til at

særlig entydigt har valgt at prioritere

ind i den her debat som handler om voksen og efteruddannelse og som handler om at danmark er på

jeg gerne gentage at det altså ikke har noget med skattelettelser at gøre at der er sket en skatteomlægning

vi selvfølgelig ved de aftaler

vi har indgået men det har altså absolut intet at gøre med at vi nu er nødt til at finde nogle penge til at betale regningen for den økonomiske krise den økonomiske krise havde ramt danmark uanset hvad uanset om flertallet her i folketinget

kommet en økonomisk krise det kan vi ikke komme uden om

ikke er nogen sammenhæng mellem de indtægter vi får i statskassen og så de penge som vi har mulighed for at bruge

nødvendige midler og der har dansk folkeparti så valgt at sige at det er vigtigere at give skattelettelser til nogle af de velhavende og

og en del af prisen betales så af mennesker med en kort eller ingen uddannelse der får dårligere mulighed

så kan man godt gemme sig bag ved krisen men realiteten er jo

og der har dansk folkeparti altså valgt hellere skattelettelser til de velhavende og højtuddannede og så må vi selvfølgelig spare

socialt udsatte grupper i danmark hvis

det vil jeg gerne afvise og ja jeg har ikke mere at sige til

hvad vi kan ikke komme uden om det men det ville da være skønt hvis

finanskrise så derfor skal vi spare op til den finanskrise nu eller hvordan og hvorledes det så kan hænge sammen

kunne forudsige det det ville da være dejligt

der i øjeblikket er fyringstruede

her jeg hørte også fru irene simonsen fra venstre sige det heroppe tidligere og det vil jeg egentlig også gerne bidrage med her og nu

også på fru christine antorini

der sker i forhold til at man altså finder nogle penge på

simpelt hen bare er en fuldstændig slagtning af voksen og efteruddannelsesområdet

selv om vi finder nogle penge nu og her til at betale regningen

voksen efteruddannelse som er i top i forhold til de lande vi

det er for nogle nedskæringer der sker

skulle have sagt at man i en periode hvor man er

absolut

kommer til den økonomiske ansvarlighed

meget bedre i forhold til at vi

regeringen sammen med kristendemokraterne

betaler regningen for dansk økonomi

genopretningsplan hvis man kan kalde den det fra socialdemokraterne og socialistisk folkeparti

nemlig underfinansieret med mellem elleve og ni og tyve milliard kroner

udkantsdanmark

ti udkantskommuner hvor amu bliver brugt mest er mere end dobbelt så mange kursister i målgruppen i de ti storkøbenhavnske kommuner hvor amu bliver brugt mindst

fra vores ansvar man kan ligefrem se fodsålerne

men sådan er det jo langtfra det er heller ikke således at

henter også penge fra tolkebistand og alt muligt forskelligt altså finder

at betale den regning som

et førsteklasses forræderi

i gang med en meget ubehagelig knibtangsmanøvre hvor man med stramninger af dagpengereglerne samtidig gør det sværere for de

dem der er placeret de steder i danmark hvor det er sværest at komme videre

men det er vi jo også vant til

herre karsten hønge også bekymrer sig om

men vi kan også konstatere

man har lagt frem fra socialdemokraternes side sammen med socialistisk folkeparti som herre karsten hønge kommer fra

set løse finanskrisens problemer

om de ledige og de kortuddannede så er det da et forslag som man aldrig burde have præsenteret

til at betyde at der kommer flere ledige

med fodsålerne og at vi løber

det er derfor jeg står

ud på at besparelserne på veu ikke rammer de kortuddannede

nu blev der ikke lejlighed til at spørge fru irene simonsen hvad hun egentlig mente med det derfor vil jeg rette mit spørgsmål til fru marlene harpsøe

og kortuddannede

hf og hvad der ellers er af voksen og

derfor vil jeg også gerne gentage at

og finansloven og skal finde penge til

selvfølgelig heller ikke noget vi gør for sjov vi ville jo allerhelst bare have

for at betale den regning

eftersom fru marlene harpsøe i sit indlæg sagde noget som jeg faktisk er helt enig i vil

derfor spørger jeg fru marlene harpsøe hvordan

man sikre sig at alle har mulighed for at få uddannelse

hvordan sikrer vi det

vi altså henter nogle penge for at kunne finansiere den regning som den økonomiske krise har efterladt

at videreuddanne både voksne og unge der

hvornår man føler sig ung hvornår man føler sig gammel

men der vil stadig væk være gode muligheder for

det ved vi alle sammen godt hvis vores velfærdssamfund skal bestå hvis vi skal betale det det koster

unge mennesker i dag fortsat kan uddanne sig

voksne fortsat kan uddanne sig og bygge oven på de kompetencer de har

bekymring for de ledige som fru marlene harpsøe siger

det der er virkeligheden er at man først giver ufinansierede skattelettelser man hælder næsten ti milliard kroner ud på håbløs og meningsløs aktivering

er det børnefamilier og det er arbejdsløse som har brug for opkvalificering

om ufaglærte er at de ofte skifter branche

uddannelse og ikke

i orden at forringe mulighederne for en gruppe mennesker som er enormt udsatte og som ikke i forvejen har belastet uddannelsessystemet

nævneværdig grad hvordan kan man se sig selv i øjnene

og vi har en god mavefornemmelse fordi vi er med til at betale den regning som den økonomiske krise har efterladt

det de fremtidige generationer af unge mennesker som kommer til at betale den regning

så vi kan sagtens se os selv i øjnene til slut vil jeg også sige

også noteret mig at da skattekommissionen kom med sine anbefalinger som var mere vidtgående

har gennemført så sagde herre villy søvndal

jeg synes det er et interessant ordvalg

den regning der ligger forude nej dansk folkeparti er ikke med til at betale regningen det er blandt andet børnefamilierne og de ufaglærte

når man forringer uddannelsesmulighederne for ufaglærte og halverer

der befinder sig i udkantsområderne fordi det er her størstedelen af de mennesker findes

med til at betale regningen når jeg siger vi så er det fordi vi har været med til at finde pengene og jeg

fru karina lorentzen dehnhardt

vi bliver på hver vores måde

og er ved at blive indført

her skal alle pengene komme fra her skal de fire og tyve milliard

jeg så egentlig gerne at man fra

side anerkendte at uanset hvilken regering der sad med flertallet

den skulle finde pengene til at betale regningen for en økonomisk krise uanset om der er et rødt flertal eller et blåt flertal eller et gult flertal eller hvad der er så er der altså en regning der skal betales så jeg efterlyser i hvert fald

den virkelighedssans som som vi burde have herinde

sagde at vi jo skylder mange

regeringen som har været med til at finde de penge til at betale den gæld

fru julie rademacher skal klikke sig ind på internettet eller hvad man nu gør og se på hvor det er man kan få kost og logi for fire hundrede kroner

er min opgave at levere til fru julie rademacher

har haft en økonomisk krise i danmark må jeg sige at jeg efterhånden ikke er spor overrasket

at man fra socialdemokraternes side igen og igen nærmest postulerer at det er regeringen og

med til at finde de her penge

ikke sådan at det kun er én lille gruppe som skal betale de her penge

skal være med til at holde for og sikre at vi kan betale regningen jamen

over det fra blandt andet socialdemokraterne det

ikke i tvivl om at så ville man fra socialdemokraternes side bare

det eneste socialdemokraterne egentlig

uddannet en hel masse mennesker ledigheden stiger voldsomt og vi har dermed en god chance for at gå i gang med at få de her mennesker uddannet mens de nu går ledige i forvejen

besparelser finansloven og finanskrisen

hvordan har ordføreren det med

har skabt store frustrationer

kan man sige på på alle områder der er nogle områder hvor vi i utrolig tilfredse med at få

er de kræftramte jo også nogle som er meget udsatte og

prioritere det område og sige jamen her

med mere end otte hundrede million kroner til det område og sådan er det med så mange ting sådan er det i politik

må vi som politikere være ansvarsfulde tage og så finde ud af hvordan vi vil prioritere pengene det er ikke en sjov

der økonomiske ansvarlighed og finanskrise om jeg kan bruge de ord til noget

ikke kan få en uddannelse på grund af at der nu bliver skåret

at vi også fremover kan være med til i nogle situationer hvor der

betale de regninger der kommer uanset

der skal betales det skal betales og alle må holde for jeg synes ikke det er en særlig sjov øvelse

men det skal gøres fordi vi

socialdemokraterne og socialistisk folkeparti har jo præsenteret det de kalder en økonomisk ansvarlig politik nemlig det der hedder en fair løsning som så er underfinansieret med mellem elleve

er særlig økonomisk ansvarligt tværtimod men

fået igennem er økonomisk ansvarlighed

sf vil sætte ind over for det som vi ser som de største udfordringer og det er for

se at titusindvis af arbejdspladser forsvinder ud af landet at danmark udvikler sig skævt især hvor udkantsdanmark rammes at produktiviteten er stagnerende og konkurrenceevnen er presset og at vi er bombet ti år tilbage i forhold til hvor mange unge der får

en ungdomsuddannelse sådan ser sf udfordringen og en af løsningerne er at satse massivt på uddannelse og uddannelse og job er for alle

har stor betydning for hele landet men det benyttes jo især i udkantsdanmark for det er nemlig rigtig svært at være kortuddannet arbejdsløs på for eksempel langeland

har set at vestas vil lukke uddannelse er en vigtig del af grundlaget for et fleksibelt og

arbejdsmarked uddannelse til flere og opkvalificering af arbejdsstyrken er svaret på fremtidens skrappe krav til virksomhederne og til lønarbejderne slukker vi for lyset i uddannelsessektoren så slukker vi for lyset i danmark

ikke meningsfuldt at påstå at man er tilhænger af fleksibiliteten på arbejdsmarkedet uden at ville understøtte de enkelte konkrete bestanddele det som v og k og dansk folkeparti er i gang med er en meget ubehagelig knibtangsmanøvre der er målrettet de kortuddannede

gøre sig kvalificeret til et nyt job

hvor vi kritiserer regeringen

og dansk folkeparti uddannelseschef i dansk erhverv svend berg har sagt det rammer den del af arbejdsmarkedet som er dårligst stillet og

kunne få er forsvundet under finanskrisen

og derfor går det ekstra hårdt ud over gruppen af kortuddannede for at få job i fremtiden har de brug for den opkvalificering som nu skæres bort

jeg har en henvendelse her fra veu centeret på fyn og veu centeret består jo både af arbejdsgivere

skriver her til os alle skal længere op ad uddannelsesstigen hvis det danske arbejdsmarked og dermed den danske velfærdsmodel skal udvikle sig positivt i fremtiden veu center fyn er stærkt bekymret for at ovennævnte målsætninger som ingen vel kan være uenig i ikke vil kunne opnås med de drastiske økonomiske forringelser for efteruddannelsesområdet der er lagt op til i finanslovforslaget i høringssvarene kan vi se en samlet indstilling fra arbejdsgivere og og fagforeninger de siger

at fleksibiliteten og omstillingsparatheden på arbejdsmarkedet bliver ramt

vil medføre tab af den kompetenceudvikling som skal styrke den danske konkurrenceevne og styrke væksten

bestod af fyrede tidligere medarbejder fra lindø og fra damixa her var mennesker som havde bidraget til samfundet gennem et hårdt fysisk arbejde

meget bevidste om at ufaglærte job i fremtiden

er mennesker der tit har gået i specialklasser og ikke har fået afgangseksamen fra folkeskolen og mange af dem

at tage en uddannelse det tager tid for

nogle mennesker at komme på omgangshøjde jeg er fuld af beundring for at de tør

nogle mennesker der blev efterladt da andre tog for sig af uddannelserne vi burde være glade for alle der kæmper for at kunne tilpasse sig de nye tider og jeg vil sige at af alle kortsigtede

tager forslagene om nedskæringer på efteruddannelsen førstepræmien i skinbarlig reaktionær dumhed hvis forringelserne

have en forestilling om et fremtidigt danmark hvor der bliver brug for mange flere ufaglærte og færre med uddannelse eller hvad synes vko at produktiviteten er alt for høj i danmark synes vko at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet bare er noget opreklameret snak

det såmænd nok skal drive over igen så vi kan komme tilbage til de rigtig gamle dage hvor mennesker var beskæftiget i den samme profession hele livet

man tumler med i regeringens diskussioner med dansk folkeparti så er svaret da helt klart at man bare skal skære i mulighederne for voksen og efteruddannelse for så kan vi med sikkerhed se frem til et stivfrossent arbejdsmarked faldende produktivitet dårligere konkurrenceevne for erhvervslivet og masser af knuste drømme hos de lønarbejdere som i første omgang fik den mindste bid af kagen da der blev delt uddannelse ud og som nu forsøger at tilpasse sig den nye virkelighed hvor utallige traditionelle industrijob desværre forsvinder ud af landet

virksomhederne flytter job

sf det radikale venstre og enhedslisten

folketinget opfordrer regeringen til at stoppe de massive nedskæringer på hele voksen og efteruddannelsesområdet der rammer de kortest uddannede voksne hårdest med blandt andet øget brugerbetaling på grundlæggende og almene kundskabsfag nedskæringer i deltagernes

nedskæringer på den godtgørelse medarbejdere kan få på erhvervs arbejdsmarkedsrettet efteruddannelse og afskaffelse af muligheden for at få støtte

afskedigelsesperioden folketinget opfordrer samtidig regeringen til at anerkende fleksibiliteten i den danske arbejdsmarkedsmodel gennem mulighed for omskoling opkvalificering og brancheskift

satse på uddannelse er vi selvfølgelig

det jo også et faktum at vi fastholder en position

ordføreren ligesom de øvrige ordførere fra

overordnede mangel på offentlige midler

at hver dansker i år bliver forgældet med cirka sekstentusind kroner den problematik forholder man sig overhovedet ikke til i

andre områder kan ordføreren fortælle hvor sf

jeg tror grundlæggende at vi ser på uddannelse på forskellig måde

ser på uddannelse som en udgift

og så sparer vi nogle penge for sf

er uddannelse en investering og det er simpelt

det gør os fattigere hvis vi ikke investerer i uddannelse

mindre omstillingsparate vi får flere

vi får færre skatteindtægter hvis vi ikke investerer i uddannelse så mennesker kan tage de job som vi har chance for at kunne overleve på

dumhed at

voksen og efteruddannelsesområdet jeg må indrømme at det der med ligefrem

en lidt langt ude vending at bruge men når det så er sagt synes at

regeringen er med til at finde penge til at

er en regning efter krisen der skal betales og at det altså ikke kun er

så små decimaler

snævert på uddannelse som en udgift

som som sf ser på det at uden investering i uddannelse bliver vi fattigere vi bliver fattigere vi bliver mindre konkurrencedygtige på på verdensmarkedet vi vil miste endnu flere job så hvordan imødegår vi den markante udfordring

at konkurrenceevnen er under pres

titusindvis af job forsvinder ud af landet hvis man angriber den udfordring ved at lave et mere stivfrossent arbejdsmarked gør det danmark fattigere

at investere i uddannelse gør vi danmark rigere

men i forhold til hvad der er dumt og

karsten hønge fra socialistisk folkeparti så vitterlig at det er dumt at betale en regning der ligger eller skal man

på flugt væk fra ethvert ansvar enhver

diskutere noget andet men sagen er at her lader man dem der har fået mindst betale udgiften der hvor andre har fået rigeligt s og sf har fremlagt et

til hvordan vi mener vi kan finde penge til at få en

sammen hen over årene og det betyder

mindre i skat pointen er for os at vi lægger vægten sådan at de mennesker der har råd til at betale skat vil komme til at betale skat dansk folkeparti synes at det var vigtigt at give peter skaarup som er direktør i danske bank en skattelettelse på næsten en halv million kroner om året hvis man synes det er vigtigt

om endnu et element i regeringens forsøg på at genoprette dansk økonomi som sædvanlig er der hård kritik fra oppositionen som afviser at holde styr på udgifterne og mener at den eneste vej frem er

fra regeringspartiernes side vi mener sådan set at det er vigtigt at vi ikke akkumulerer en kæmpestor statsgæld som kommende generationer skal betale tilbage og betale

danmarks velstand og der er ikke nogen vej frem som kan gøre os

som går gennem forøgede offentlige udgifter i en tid hvor vi

statsbudget og hvor samtlige økonomer anbefaler at vi reducerer udgifterne vi er fuldstændig enige i at voksen og efteruddannelsesområdet er

veluddannet befolkning det er vigtigt at vi har noget kvalificeret arbejdskraft og her spiller

også en personlig gevinst for de mennesker der får mulighed for at opkvalificere sig selv

en vigtigt del af et godt liv at man får tilført viden og læring derfor fastholder vi jo også et meget

højt niveau de udgifter som bliver brugt på voksen og efteruddannelse

steget meget voldsomt de seneste to år men vi kommer ikke længere tilbage end at vi kommer til at ligge på

og det niveau er internationalt set ekstremt højt generelt kan man jo sige om

mange penge vi bruger på uddannelse det er vi stolte af det er afgørende for vores vidensamfund men vi nægter altså at gå ind i den konkurrence hvor det hele handler om at bruge flest

oppositionen får det til at lyde fordi vi nyder at skære ned på området

vi foretager nedskæringer på en lang række af de områder som vi snakker om i øjeblikket her i folketinget sagen er at der er en finanskrise

opmærksomhed fordi oppositionen har så travlt med at påstå

regeringen har gennemført som er årsagen til alle vores økonomiske problemer

straarup fra danske bank tilsyneladende har fået

er udgiftsneutral jeg ville ønske at der var givet

ikke lægge skjul på det er mit partis mål men sandheden skal vi holde os til og den er altså at der er lavet en skattereform som er udgiftsneutral og fuldt finansieret

har noget som helst at gøre med det statsunderskud vi har i øjeblikket tværtimod tilfører den jo en vækst til danmarks økonomi som gør at vi får bedre råd til at løse de udfordringer som vi

kunne høre fra herre karsten hønge at mener at være

særligt intelligent og omtaler partier som tager ansvar for danmarks økonomi som havende

decimaler jeg finder det ikke særlig intelligent at omtale sine kolleger på den måde jeg finder det heller ikke særlig intelligent at man ikke er i stand til at prioritere offentlige midler at man ikke er i stand til at holde udgifterne nede

aldrig nogen sinde kan gå ind og tage ansvar for danmarks økonomi

ikke noget vi gør for sjov det er noget vi gør af nød og jeg ville ønske at

bliver der kørt populisme på det og man kører det frem som om det er noget som regeringspartierne gennemfører fordi de har dårlige intentioner

de ønsker det dårligt for de mennesker som får

også godt for folk på voksen og efteruddannelse men vi gør det ikke godt for nogen hvis vi afviser at tage ansvar for

statsunderskud som vi har fået på trods af en tilbageholdende og fornuftig økonomisk politik i de senere år tak

innovation og kompetencer bliver stadigt mere afgørende i den globale konkurrence

er afgørende at vi i europa har en uddannelsessektor i verdensklasse og at vi konstant har fokus på at opkvalificere arbejdsstyrken særligt i krisetider skal der sættes ind hvad

af regeringen og støttepartierne vi mener selvfølgelig at det vil være meningsløst at sige andet end at vi lever af innovation og uddannelse og kompetencer i danmark det er et faktum det er også et faktum

afviser at røre ved

at et flertal herinde med oppositionen i spidsen fuldstændig afviser at man kan stille krav om at kommunerne som beslaglægger en meget stor del af samfundsøkonomien kan blive bare det mindste mere effektive da der skulle spares eller der var lagt op til

hospitalerne er der ikke så mange områder tilbage

for og det kommer til at gå ud over uddannelsessystemet jeg vil gerne være med til at prioritere anderledes jeg ville se frem til hvis karsten hønge ville gå ind i efterlønsdiskussionen der kunne

ordføreren hvad nu når uddannelseschefen i dansk erhverv svend berg siger at det her

vil forringe arbejdsmarkedet og det der er brug for

det helt afgørende er den opkvalificering som nu skæres bort hvad siger ordføreren til at dansk industri sammen med fagforeningerne siger at det her vil medføre tab af den kompetenceudvikling som skal styrke dansk konkurrenceevne og styrke væksten hvad siger ordføreren til at arbejdsgiverne

med fagforeningerne og veu center fyn også siger

at

så vil være folk der stiller sig frem og siger at det her vil medføre

af for det og giver efter for at der er protester

til at kunne prioritere vores midler

den holdning at der skal være en balance mellem indtægter og udgifter

nødsaget til at spare rundtomkring og det gør vi også på trods af at der på hvert eneste område selvfølgelig kommer protester det er helt forudsigeligt

i stand til at gennemføre besparelser vel vidende at der selvfølgelig vil være nogle folk som vil

citerer jeg sikres særligt de kortuddannedes muligheder

jeg sikres særligt de kortuddannedes muligheder

øget brugerbetaling forkortelse af svuen lavere ydelse firs procent af det man fik

det her handler helt overordnet om at vi er nødt til at prioritere også inden for

folk der allerede har en videregående uddannelse ikke får mulighed for at

en uddannelse med samme tilskud som de har kunnet hidtil derved er der jo en profil i det som tilgodeser kortuddannede og det er det som det her handler om vi mener

jeg tror ganske enkelt ikke at de mange mange tusinde kortuddannede voksne

skal stemme om til sidst når vi kommer i salen igen på tirsdag

at gå imod den her nedskæring ligesom der er

andre nedskæringer så det er rigtigt at

også rigtigt at der er nogle mennesker der får et mindre tilskud det gælder også nogle af de kortuddannede men når vi formulerede det på den her måde

kan fortsætte så er vi nødt til at foretage en prioritering inden for området og der er de kortuddannede blevet tilgodeset i forhold til

en videregående uddannelse der er den profil i den måde som besparelserne er lagt sammen

er en række forringelser for dem der

efter og videreuddannelse og det er forringelser der jo selvfølgelig rammer dem der ikke har nogen uddannelse i forvejen særlig hårdt

forsøgte at tale det konservative folkepartis indflydelse i dansk politik helt væk i sit indlæg

det er det konservative folkeparti stolt af og de manglende indtægter der følger af det er jo også en af forklaringerne på at

er der en profil i det her som tilgodeser de kortuddannede det har været fuldstændig med vilje at det

er tale om et besparelsesinitiativ og det hænger sammen med at der mangler penge i

vi hører det gentaget igen og igen

hul i statskassen så er det simpelt

at få sænket indkomstskatterne det gør danmark til et rigere land men på trods af de skattelettelser som vi og som har sikret at vi ikke fuldstændig har ødelagt vores konkurrenceevne står vi stadig væk

i statskassen danmark har desværre

suverænt højeste skattetryk i hele verden

lægge til grund at det er fordi vi ikke beskatter befolkningen nok

for nemlig at i de snart ti år hvor vi har haft en vk regering støttet af

det lykkedes at gennemføre nogle skattelettelser

er væsentlig væsentlig større både når man gør

hvor de rigeste skal have mest men en af konsekvenserne af det er jo også

at løbe tør at vi nødt til at spare på efteruddannelse og videreuddannelse uden at acceptere at en af forklaringerne på

land jeg må fuldstændig afvise den der logik om at

velkendt at enhedslisten er det mest ekstreme eksempel på den venstreorienterede økonomiske politik

befolkningen og virksomhederne i det her land mest muligt så bliver man rigere vi har det sådan i

noget mindre end vi vil beskatte et fattigt land noget mere

på venstrefløjen synes man at det altafgørende er at sikre at statskassen får den størst mulige andel af

er det afgørende at vi er et velstående land og det betyder

at der kommer flere penge i statskassen hvis vi sikrer at dansk økonomi få lov til at udfolde sig

her sagde at vi har et underskud i danmark i størrelsesordenen halvfems milliard kroner det

jarlov om at bekræfte at der ikke havde behøvet at være et underskud i den størrelsesorden altså omkring halvfems milliard

havde haft skattestoppet som jo ikke er finansieret skattestoppet har jo kostet

hundrede milliard kroner og skabt en meget uansvarlig boligboble kan herre jarlov bekræfte at vi ikke havde behøvet at have et underskud

i statskassen men jeg ved også at

yderligtgående venstreorienterede økonomiske skole

klar over at forudsætningen for at vi vedbliver at være et rigt land på lang sigt

altså er at vi ikke brandbeskatter vores virksomheder og vores borgere

danskerne endnu mere og at det ville give mere

sige at ja på kort sigt er det selvfølgelig rigtigt

fuldstændig ufrugtbar strategi og vi skal tænke lidt længere frem

sikre pengene til næste finanslov vi skal sikre at vi har en vækst i danmark det er den eneste måde vi får råd til de ting som vi gerne vil her i

hvis man havde indeksreguleret dem så de bare havde fulgt med

vi ikke haft et underskud på halvfems milliard kroner i dag det har herre jarlov bekræftet

jarlov så også bekræfte at når vi kunne afdrage gælden igennem

pensionsafkastbeskatningen og at regeringen ikke magtede

statsbudgettet og det er jo det der betyder i dag står som et af de lande i verden som er absolut bedst polstret i finanskrisen

danmark så man må sige at

er blevet ført en utrolig ansvarlig økonomisk politik i den her regerings levetid som har høvlet af på statsgælden og sikret at vi nu kan komme igennem finanskrisen og undgå meget massive besparelser

fortalt at det i england kommer til at koste firstusind kroner

mange andre lande tale om besparelser af en helt helt anden skala

fordi der er blevet holdt tilbage havde venstrefløjen

00’erne med alle de udgiftskrævende forslag som man har stillet gennem tiden

den situation så vi skal være glade for at der har været en borgerlig regering som har ført en ansvarlig økonomisk politik

udvist når der så natten over

på voksen og efteruddannelsesområdet har jo været massiv

en massiv indsats på det område i den periode som herre carsten hansen

på et meget højt niveau og fastholder den indsats vi kommer stadig væk

vi har fået et meget stort underskud på statsfinanserne som gør at

en uansvarlig økonomisk politik hvor vi bruger

og dermed til sidst kommer til at skulle hæve skatterne

tredive milliard det er ikke noget der skaber flere arbejdspladser

carsten hansen foregiver at ville

årsagen til at vi nu laver det om således at

forlade sig på at staten i den periode ville udbetale voksenuddannelsesstøtte og den mulighed synes

skal være så vi holder fast

støtte man skal have efter at man har fået meddelt sin opsigelse er noget der skal

detaljerne omkring hvilke muligheder

ikke det forespørgslen i dag handler

altså

jeg ved ikke hvordan herre carsten hansen vil forsvare at fuldstændig arbejdsdygtige tres årige skal kunne rende rundt og spille golf på samfundets regning mens vi skærer ned på

regeringen skulle have soldet

har gennemført som har gjort at vi har soldet

hvad er det for nogle skattelettelser som er blevet givet som har gjort at regeringen har soldet overskuddet væk

desværre jeg så gerne at der

forplumre debatten med falske påstande

statsunderskud

hvad er det for nogle tiltag som oppositionen ville have gennemført jeg tror ikke der været én finanslov de sidste ti år hvor oppositionen ikke har

en bedre økonomi end næsten alle andre lande så at påstå at der er ført en uansvarlig politik

ikke har en stærk voksen og efteruddannelse

fortsat vil have det jeg er glad for at vi fortsat vil ligge på et ekstremt højt niveau i forhold til andre

også et faktum at vi bruger femtemest i hele verden på uddannelse

så derfor ja vi skal fastholde vores fokus og vi er glade for at vi har

jeg jo gerne set som jeg også har sagt flere gange at vi kunne prioritere rigtigt her i landet så vi holdt

og det er derfor at blæse og have mel i munden når man foregiver at man vil noget særligt på uddannelsesområdet sagen er jo at man overhovedet ikke prioriterer men at man blot på samtlige områder holder fast i at der ingen steder må ske besparelser og at der ingen steder må være nogen

virksomhederne og medarbejderne jeg vil gerne sige til ordføreren

medarbejderen sammen finder ud af at få noget uddannelse når man nu er i den

ligger i konstruktionen at når man meddeler en opsigelse med en meget lang opsigelsesperiode

kan få staten til at gå ind og betale et uddannelsesforløb

den periode

et incitament til at man netop

i stedet for at vente lidt længere med at opsige medarbejderne det mener

jeg har ikke nogen konkrete eksempler

synes konstruktionen er uhensigtsmæssig og det er mere hensigtsmæssigt

er det beskæftigelsesministeriet der står for

er ordførerens opfattelse at vi skal i gang i danmark vi skal

desværre ikke selv om jeg også inderligt ville ønske det og vi kan ikke lukke øjnene for at der er nødt til at være en balance mellem indtægter og udgifter og at vi også på uddannelsesområdet er nødt til at prioritere vores midler

kom endelig frem med nogle forslag kom endelig frem med en åbenhed omkring at vi kunne afskaffe efterlønnen og en åbenhed omkring at man også godt kunne bede kommunerne som beslaglægger en så stor del af de offentlige midler om at blive en

lille smule mere effektive så kunne vi jo prioritere anderledes her i samfundet men så længe man har låst de her områder

videregående uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser men fordi der igennem venstre konservative

såkaldte genopretningspakke

og finanslov for to tusind og elleve sker meget massive stramninger og besparelser stramninger i regelsættene og besparelser på forskellige niveauer

det er venstres opfattelse en meget uklog prioritering og derfor vil jeg gerne understrege at der er andre lande som også sparer på deres udgifter fordi de også har problemer med deres økonomi men de undgår at spare på uddannelse og forskning

også henvise til at oecd anbefaler lande der ønsker at spare på de offentlige budgetter at de undgår at spare på uddannelse og forskning det gør de store virksomheder rundtomkring også

når man hører på repræsentanter fra venstre konservative og

for den misere danmark er i og

en uansvarlig økonomisk politik op igennem nullerne den eneste mulighed er besparelser

og vi sparede os ikke ud af krisen

vi investerede

vi lavede uddannelsesorlov vi gav muligheder for at gøre arbejdskraften og de ledige klar til at kunne tage de job som vi vidste ville komme

gennem reformer af arbejdsmarkedet uddannelsessystemet skattesystemet og så videre

fik udvidet arbejdsstyrken og kom i gang med at vende de negative træk i den tid og fik styr på økonomien i så tohundredetusind arbejdspladser der er væk det er nyt vi har en arbejdsstyrke der er faldet med omkring ethundredetusind

meget alarmerende signaler og derfor står vi en massiv udfordring danmarks muligheder afhænger som jeg sagde før af en øget produktivitet og af at arbejdsstyrkens

skabes nye virksomheder nye arbejdspladser og produktivitet hænger uløseligt sammen med uddannelse

og uddannelse skaber øget produktivitet

vi har også brug for at kompetente medarbejdere er i stand til at omstille sig til nye virksomheder og klare nye opgaver

og omskoling og opkvalificering virkelig meget vigtig

bør vi jo sikre at alle voksne har en kompetencegivende uddannelse og at de får mulighed for at tage den enten mens de

eller når de er blevet voksne det bliver sværere efter det lovforslag her som vi behandler nu venstre konservative

at skære stærkt ned på de ydelser

og der er masser af begrænsninger

sin kompetence som man får samlet set hen over årene en kompetencegivende uddannelse hvis ikke man har nået det da man var ung

dem vi svigter vi taler om ufaglærte som ikke har fået chancen for at få kompetencegivende uddannelse det er dem der svigtes de får ikke de muligheder der

de får en fuld og færdig uddannelse gennem årene det er dybt beklageligt

imod den her måde at arbejde på vi burde have fulgt oecds råd og undgået besparelser på uddannelse

fordi de ved at der skal noget af den

konkurrenceevne og produktivitet vi kunne også godt have gjort det på den måde vi kunne også have undgået besparelser på fem milliard kroner frem til to tusind og tretten hvis vi havde gjort det på en

de massive besparelser som vi nu udsættes for

og 00’erne og se

god økonomisk politik

fra s

anbefaler medlemslandene at hvis de vil konsolidere deres

undgå at røre ved uddannelse og forskning de nævner ikke noget om niveauer og

godt kan spare noget på det område de anbefaler kategorisk og lige ud ad landevejen

skal fremme vores muligheder i europa for at øge vores konkurrenceevne og vores produktivitet og vi har alle sammen i europa brug for det

at tage patent på ansvarligheden klogskaben og sagligheden og hvis man gjorde det ved at bruge ordene

i dag har taget rekorden hvad

det spørgsmål hvor ansvarligt

at vi har brug for at højne de kvalifikationer der findes i befolkningen for at få en

modsatte af at være ansvarlig

handler den her debat som det også indimellem antydes jo i virkeligheden om hvem der skal betale prisen for krisen

skal det være de arbejdsløse som skal have afkortet deres dagpengeperiode skal det være de mennesker som har brug for efter og videreuddannelse som skal have mindre efter og videreuddannelse eller skal det være dem der for alvor tjente på det opsving der kom før krisen det er jo kernen i den her diskussion at det konservative folkeparti indtager det standpunkt at de skattelettelser man har opnået siden to tusind og et som jo helt entydigt har været til størst fordel for de rigeste danskere kun kan kritiseres for én ting

vi ikke har fordelt nok fra det fælles forbrug nok fra de mennesker der har lave indkomster til de rigeste danskere

de interesser at dansk folkeparti i en sådan situation hvor det er den politik man skal forsvare samtidig med at man gennemfører omfattende nedskæringer og forringelser på videre og efteruddannelsen er nødt til at

tilflugt i at gentage ordet ansvarlighed meget meget længe og meget meget ofte er vel heller ikke overraskende fordi her føres politik for de velhavende i vores land for de rigeste i vores land og mod de mennesker der har brug for at få efteruddannelse det nytter jo ikke noget at benægte at kendsgerningen er at forslag der ligger fra regeringens

folkepartis side og vist nok også fra kristendemokraternes side jeg ved ikke hvilke

er forslag som betyder at ufaglærte arbejdere som ønsker at tage fat på en

sig op på gymnasieniveau faktisk bliver stillet ringere det er jo realiteten i

virkelystne videlystne mennesker i at tage efteruddannelse og det er jo rigtig ærgerligt og rigtig trist og rigtig træls for de mennesker det rammer men det er også rigtig rigtig dumt ud fra en

jeg tror sådan set at hvis det handlede om at skabe mere rigdom og mere velfærd i vores land i de kommende år

ville man indse at det at satse på efter og videreuddannelse ville være en betydelig mere effektiv måde end det krampagtigt at holde fast i de skattelettelser som det er lykkedes for det konservative folkeparti at få igennem

de rigeste danskere jeg ved godt

helst vil tale om danske banks direktørs skattelettelse

selv om en halv million kroner er rigtig mange penge at få i skattelettelse når man oven i får bonustillæg og alt muligt

været med til at skabe finanskrisen ja så kan det jo ikke løse de ufordringer vi står over for men hvis man siger at man for eksempel vil undlade at gennemføre

så det må jo være en mulig politik at føre

uvidenhed når det borgerlige flertal i folketinget vælger

dem der aldrig kom med til festen og dem der først bliver smidt ud af arbejdsmarkedet

det gør man ved at forringe efter og videreuddannelse så ud fra en ganske bestemt synsvinkel er det man gør måske klogt nok nemlig hvis det handler om

og som har fået mest uddannelse skal slippe for

det er rigtigt at vi ønsker

at sidst tjente krone

vi vil hellere have at danmarks økonomi

rasmus jarlov at det jeg jo sådan set mangler er noget der bare kan sandsynliggøre at lande hvor man betaler væsentligt mindre i skat er blevet rigere end danmark

synes at mene at hvis man har et stort offentligt forbrug hvis man har en rimelig høj beskatning for at finansiere det store offentlige

føre til at man bliver fattig og det er måske det

meget meget stor statslig styring og kontrol med økonomien som kina

jo en ekstrem vækst i økonomien og

hvor man er betydelig fattigere

skole end jeg selv og

ting hænger sammen som alle er enige om det er ikke helt sådan det er og det ville også være bekymrende hvis det var på den måde men jeg synes jo at det er spændende at vi i danmark er i stand til at opretholde en rimelig høj levestandard ifølge herre rasmus jarlov er vi nogle af dem der arbejder mindst og har den største offentlige sektor og alligevel er vi relativt rige hvis jeg var økonom og havde den teori som ikke rigtig er bevist

sådan at hvis man betaler meget i skat vil man blive fattig

på den verden vi lever i og sige det var da mærkeligt hvordan kan det gå til at de i danmark er i stand til

rasmus jarlov at der findes vist stadig væk enkelte økonomer også som har offentlig ansættelse og ansættelse andre steder end i banker som har den opfattelse at hvis man opkræver penge og

offentlige investeringer investerer dem i i vækst

for at det fører til beskæftigelse i danmark

talerstolen og repræsenterer enhedslisten

jo ikke fordi vi deler opfattelse af tingene jeg gør det fordi jeg sætter en vis pris på at enhedslisten og i særdeleshed herre per clausen evner at fortælle sandheden som den er nemlig at man er socialist og på den

at enhedslisten

når vi er i en situation hvor vi bruger flere penge end vi tjener

ja så vedgår jeg at jeg står for en økonomisk politik som betyder at vi derfor reducerer de samlede offentlige udgifter når man lytter til debatten

voksen og efteruddannelsessystem og den offentlige

ovre fra siden her i forhold til situationen på voksen og efteruddannelsesområdet det er sådan at

fem milliard kroner på voksen og efteruddannelse altså offentligt finansieret

det var et historisk højt niveau som vi i fællesskab havde aftalt i globaliseringsforligskredsen det var det højeste niveau

og i to tusind og ni til syv milliard kroner

ikke de eksakte tal for to tusind og ti men aktiviteten ligger

danmarkshistoriens største udgifter betalt af det offentlige til voksen og efteruddannelse i år og sidste år det kan variere lidt op og ned

de senere år sammenlignet med forhistorien så gør regeringen det at vi går ind

regler som fru marianne jelved så ganske rigtigt pegede på vi strammer op på nogle regler det bliver vanskeligere for grupper af mennesker at komme i voksen og efteruddannelse fuldt finansieret af det offentlige det er korrekt men de penge

havde skåret aktivitet væk altså sagt godt den effektive løsning er

fordi det ville virkelig have givet en meget klar afsmitning

i det danske samfund derfor valgte vi en model som går på at der kommer en større andel af deltagerbetaling på nogle kurser i nogle sammenhænge skal virksomhederne lidt mere til lommerne det betyder betyder

kan fastholde en meget høj aktivitet

før året er gået men hvis hvis der er

kommer med et bud som så selvfølgelig kan variere en lille smule så er situationen den at vi i to tusind og syv som på det tidspunkt var det højeste niveau nogen sinde brugte

to tusind og ni så er det rigtigt

men til en størrelsesorden på cirka seks milliard kroner det er altså barsk kost at sidde som minister der kender området

forholdsvis godt og vide hvad vi overtog fra den tidligere regering

vi faktisk har satset på at styrke efteruddannelsen i det

samfund i de år hvor det gik godt

med åbne øjne vi ville gerne bruge ressourcerne

er bare lidt hårdt når vi slet ikke er i nærheden af at komme ned på det niveau som vi overtog at vi så skal høre at der nærmest foregår en massakre på voksen

sektor er dyrere end det vi kan finansiere

som den eneste af dem der bekender sig til fru helle thorning schmidts

at betydelig højere skatter

danske arbejdspladser ikke er løsningen

sådan situation burde man jo

hvilket stadig væk et historisk højt niveau hvordan kunne vi så bruge de ressourcer bedst muligt

bruge de ressourcer bedst muligt hvordan kan vi understøtte at virksomhederne også prioriterer de unge mennesker og voksne mennesker som måske i dag overses

højtuddannede der bærer den største del af læsset

at man vil være ærlig og hæderlig i oppositionen og anerkende at vi fortsat ligger på et klart højere niveau end vi gjorde tidligere

er høje niveauer det er flotte niveauer

i særklasse der var nogle interessante betragtninger om hvordan man prioriterer i andre lande

det er jo et folketingsflertals opgave at prioritere medmindre man vil betale gæld med gæld eller pålægge danske job større omkostninger så de flytter til udlandet

hvordan har regeringen så prioriteret er det uanstændigt er det forkert

prioritere på det afhænger af øjnene

vores overordnede prioritering vi friholder kommunerne for forringelser uagtet at hele verden er kastet ud i den største økonomiske krise siden anden verdenskrig

at niveauet i to tusind og ti er det højeste niveau nogen sinde

lov at tilføje som undervisningsminister vi har skærmet kommunerne af så de ikke skal ind og skære i nøglevelfærdsområder

så yderligere gjort ja vi har prioriteret sygehusene

to tusind og elleve kommer vi til at bruge fem og tyve milliard kroner mere på at behandle syge mennesker end man gjorde

den tidligere regering var det en forkert prioritering er er venstrefløjen uenig i det var det forkert af regeringen og et folketingsflertal med kristendemokraterne dansk folkeparti konservative og venstre var det forkert at prioritere sygehusene det var det måske ikke jeg mener det ikke

at oppositionen bliver frygtelig frustreret når jeg går ind på den her tale

prioriterer som vi gør det der så var tilbage at prioritere indenfor var statens udgifter

friholdt de to andre offentlige enheder der har jeg en tredjedel af driftsbudgettet og ikke alene har jeg en tredjedel af driftsbudgettet men det går simpelt hen

så godt i uddannelsessektoren i øjeblikket at det styrter ind med nye studerende de unge hænger ved gennemfører grundforløbene vi tager mere og mere uddannelse hvad sker der så med mit driftsbudget ja så stiger det jo fordi der bliver udbetalinger af

super nyhed problemet er bare skal finansieres og derfor og kun af den grund vægter vi at lave nogle regler som gør

enhedsomkostningen en lille smule mindre når der flere elever ind eller vi kvalificerer efterspørgslen til at når vi ikke har den samme flothed fremadrettet

gerne give uddannelsen til de unge og til de voksne

er man bekymret over det i samfundet

at jeg i mandags var sammen med nordisk ministerråd

de baltiske undervisningsministre på besøg

er nogen der i danmark går rundt og har en fornemmelse af

vi klarer os klart bedre igennem krisen

blandt andet de baltiske lande må jeg sige hvor er vi dog privilegerede at vi kan ligge på et historisk højt niveau i disse år i forhold til at finansiere offentlig voksen

på de øvrige socialister i folketinget

at være stolte af at være socialister men det må de jo

stille et par enkelte spørgsmål til ministeren jeg forstår at det er en liberal grundtanke at skatten

uanset hvor længe jeg taler om hvor enkelt man kunne

men nu åbnede ministeren jo op for at der kunne gennemføres prioriteringer generelt set og så vil jeg selvfølgelig ikke spørge ministeren om hvorfor regeringen insisterer på at bruge milliarder af kroner hvert år på at føre en udsigtsløs krig i afghanistan fordi jeg jo godt

uden for undervisningsministerens kompetence

men hvad så med

ikke tretten milliard kroner om året hvis det i

at de medarbejdere der skal erhvervslivet bliver uddannet altså sagen er kunne det ikke godt tænkes at ministeren og

kunne lave omfordelinger selv hvis man holdt fast i skattelettelser som noget der ikke kan gøres noget ved

til at lave en udvikling blandt andet i udkantsområderne nogle af de ordninger

den fond som vi i fællesskab de fem globaliseringspartier etablerede sidste år til at komme områder til til undsætning som var hårdt og særlig hårdt ramt af krisen

det var eller herre karsten hønge fra sf nævne lindømedarbejderne og det var lige i forlængelse af de store problemer som man løb ind i dér at vi i fællesskab

ovre i økonomi og erhvervsministeriet blev enige om at vi ville bruge penge til at understøtte områder der blev særlig hårdt ramt

også kan understøtte udviklingen af særlige sektorer

også gå til grøn omstilling noget som jeg har forstået at herre per clausens eget

af konkurrencemæssige årsager for at kunne beskytte

nogle arbejdspladser der kan producere nogle produkter som dels kan løse nogle

forstået er den afgørende forudsætning

da godt stille sig selv det spørgsmål om skattelettelser til nogle af de rigeste danskere er den måde vi sikrer det på eller om det er ved at investere i efter og videreuddannelse det spørgsmål kunne man godt stille sig selv og jeg tror i

vigtigste det som ministeren også siger

her er tale om at regeringen i sin overordnede prioritering har valgt ikke at friholde efter og videreuddannelse fra nedskæringer

at fjerne nogle af de skattelettelser man har gennemført hvis man havde villet men det ville man ikke

det står fuldstændig klart

vi er på et højere niveau end da den den daværende regering havde enhedslisten som støtteparti og var fuldstændig afhængig af enhedslistens støtte da man kun havde halvfems mandater fra

så kommer krisen og så skærer vi en lillebitte smule ned men jo slet ikke ned til det niveau man

en højkonjunktur altså det er jo lidt skuffende hvis ikke det var fordi det var så forudsigeligt at man overhovedet ikke lytter til de svar der bliver givet vi har prioriteret

vil have arbejdspladser i danmark og det betyder altså

kan se den offentlige sektor blive ved med at vokse fordi det skal finansieres af de private virksomheder ellers skal

hvor de skriver det er afgørende at vi i europa har en uddannelsessektor i verdensklasse og at vi konstant har fokus på at opkvalificere arbejdsstyrken særlig i krisetider skal der sættes ind

ikke indtryk af at citatet fra de to ministre gjorde noget videre indtryk

derfor vil jeg

hvad nu med den her entydige reaktion fra erhvervslivet dansk erhverv dansk industri

forringer virksomhedernes konkurrenceevne

ny virkelighed og

flere lovbestemte omkostninger som vil være det alternativ der er til at skære i

flere skatter og herre karsten hønges eget parti af selskabsskatten som en løsning på danmarks problemer

lang sigt er det jo en hel katastrofe

det ønsker man ikke ude i erhvervslivet derfor må erhvervsorganisationerne og

sige at det øgede ansvar som næsten bliver ubærligt jævnfør herre karsten hønges tale vil være begrænset til at vi kommer ned på et niveau

svarer til to tusind og otte

engang helt nede på det niveau vi

ikke at nævne det niveau vi havde helt tilbage tilbage i to tusind hvor sf

konkurrenceevne hvis det er den tankegang man er inde i

dårligere uddannet medarbejderskare

en trist tilgang som undervisningsminister

taler om at uddanne folk taler vi om at skabe basis

en snæver udgift som en allersidste

den der blev

virksomhederne erhvervslivet er fuldkommen ligeglad med om de skal bruge mere til deltagerbetaling

mulighed som jeg kan se at s sf agter at forfølge nemlig at man laver en fond som også

jeg tilsende uddannelsesudvalget svaret for det synes jeg faktisk er vigtigt at vide

for mig selv hvad foretrækker

på området er jo ikke at jeg synes at det er dejligt at skære ned

på de offentlige finanser og en vej hertil er at vi tager en lillebitte smule

når undervisningsministeren nu mener at

er så fantastiske økonomiske rammer

motivation der ligger bag at man skærer ned på den måde som man gør i de enkelte områder og det er

er afgørende her er jo også

sætte fokus på at når vi skal prioritere og det vælger vi i regeringen

men vi vælger at prioritere inden for den offentlige sektor

er det ærlige svar for mig at sige

fuldt forsvarligt i en situation hvor vi mangler penge er det fuldt forsvarligt at bringe sig ned på et niveau der

eksakte tal for det kunne være rart at sige nøjagtig hvilket niveau

på det tidspunkt var det højeste niveau nogen sinde vi arbejder altså

sammenlignet med tidligere regeringers præstationer

attraktivt at udnytte svu ordningen

katastrofe at regeringen fjerner muligheden for at voksne kan omskole sig

der står at det her i særlig grad beskytter de kortuddannedes muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling men kan ministeren

række nedskæringer som rammer de kortuddannede

rammes endnu mere hjælper vel ikke på at de kortuddannede rent faktisk oplever en række nedskæringer øgede brugerbetalinger kortere su periode og så videre

ville vi have fået samme provenu ind

havde vi ramt kortuddannedes mulighed for at gå på voksenefteruddannelse for så havde vi tabt aktivitet

det høje aktivitetsniveau så flest muligt

vi skåret den offentlige andel af udgiften en lille smule ned så det er derfor

men jeg vil bare gerne korrigere vi fjerner ikke muligheden for at man kan uddanne sig i opsigelsesperioden

at overvælte en lønudgift indtil vedkommende bliver bedt om at forlade virksomheden

debatten som at ministeren mener at det er småjusteringer der sker

med de initiativer og beslutninger der er truffet i genopretningspakken og i finansloven tusind og elleve

jeg læser det faktisk på en anden måde nu er der lagt loft over

mod firs uger tidligere samtidig står det fuldstændig klart

forkorte perioden med mulighed for su til uddannelse på det videregående niveau

kompetencegivende uddannelse hen over en årrække

hvis det er korrekt forstået og sådan har jeg læst lovforslaget synes jeg at det er en meget meget hård begrænsning i mulighederne for voksne

uddannelse da de var unge kan ministeren give mig et

er at vi fortsat vil ligge på et meget højt offentligt bidrag

kunne pege på en klogere måde at finde penge på i voksen og

at koncentrere os om at vi kunne

den størrelsesorden vi forventer at det kommer til

der har vi valgt en pakke som så ender med at se sådan her ud men det er da rigtigt som fru marianne jelved peger på at for nogle

til fyrre uger det er fuldstændig sandt

lavet om på regelsættet

vi alle sammen stræber efter at fem og halvfems procent skal have gennemført en ungdomsuddannelse

regeringen gør det op på den måde at det skal være inden de bliver fyrre år

så spørger jeg bare trækker det her ikke i den forkerte retning fordi man nu ikke længere kan bygge en egentlig uddannelse op når man er voksen for eksempel efter man er blevet tredive år det mener jeg er en aktivitetsbegrænsning som virkelig kommer til at koste

konservative ordfører tidligere henviste til hvad situationen i andre lande

videregående uddannelse gratis det er et kæmpe privilegium vi har i danmark man får bare ikke

jeg mener at når vi har lavet de skatteomlægninger

medvirke til egenfinansiering men til fru marianne jelved der dog bekender sig til

at finde besparelser når alternativet har været at skære

højt niveau her i danmark sammenlignet med andre lande det er heldigvis rigtigt men det viser sig jo også at vi sakker bagud hvis vi bliver ved med at spare på de her ting og det synes jeg

er at hvis det er dygtige

investorer vil investere for at lave ekstra arbejdspladser det er

det vi mangler her i landet

besparelser inden for det her område

ministerens rådgivere på veu området altså veu rådet vurderede så sent som her i maj måned at behovet for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse inden for eve

hvilket grundlag har ministeren så nedskrevet denne vurdering

nemlig til syv tusind seks hundrede og to og firs årselever når man tænker på at vi skal vækste

en nedskæring fra tolvtusinde årselever til nu syv tusind seks hundrede og to og firs er det besparelsen kommer til at gå ud på

er jo fordi vi erkender at det betyder noget at der er

hen for høje og det eneste alternativ til at prioritere i

ville jo være at hente flere skatter og afgifter ind eller stifte mere gæld og begge dele ville være gift for produktionen ude i de danske private virksomheder

nemt når man bliver ramt af en international økonomisk krise men

eneste gang danmark er blevet ramt af globaliseringen startende med udflagning af tekstilindustrien og

regeringen slet ikke noget for at fejre

systemet som har hjulpet tusindvis af mennesker og som opstod på et tidspunkt hvor

erhvervsuddannelse det er jo noget vi er enige om er rigtig godt

ufaglærte og de kortuddannede

hvorfor er det at regeringen i jubilæumsåret

til at fylde så meget jeg tror at ministeren

der igennem de sidste halvtreds år

det konservative folkeparti venstre dansk folkeparti og kristendemokraterne

med til at bygge et solidt

de rigtig mange aktiviteter

herre bjarne laustsens egen regering var i stand til at præstere

det kommende valg men jo også for den enkelte medarbejder

for god ordens skyld en af grundene til at der er et fald i bevillingerne næste år

at ville prioritere en ekstraordinær indsats

kroner i to tusind og ti og kun fem og halvfems million kroner i to tusind og elleve

set selv medvirket til at der er et fald i bevillingerne

vi tager gerne skylden for at vi har opbygget et velfærdssamfund at vi har fået folk der ingen uddannelse havde

det her samfund som også de borgerlige partier som ministeren nævner har nydt godt af gennem tiden det der bare er underligt ved det

gøre og hvis der er et større behov end

finde ud af det det man gør her er at man siger nu går så godt

skagen

komme videre når deres uddannelsesmuligheder bliver begrænset

mere principiel diskussion vil jeg bare sige at en af grundene til

den vej kan vi jo ikke blive ved med at betræde

jo ikke gøre det dyrere at producere i danmark

vi kunne finansiere en fortsat voksende offentlig sektor

på et eller andet tidspunkt og det gælder jo også den private husholdning

som rækker ud over det man faktisk besiddelse af

at vi ikke får en økonomi som vil koste endnu flere danske private arbejdspladser socialdemokraterne gør det stik modsatte

og enhedslistens vegne takke for debatten ikke fordi vi

blevet særlig opmuntret af debatten vi havde lagt op til en

i finansloven fremmer mulighederne for at genskabe væksten i danmark med veluddannede omstillingsparate og efteruddannede medarbejdere

kunne løfte danmark i krisetider

at man prioriterede voksen og efteruddannelsesindsatsen

i voksen og efteruddannelsesindsatsen

nogle grundsynspunkter der fra venstre konservative dansk folkeparti

at det var helt meningsløst meningsløst ligegyldigt og spild af penge hovedløs voksen og efteruddannelse

trods af at vi snakker voksen og efteruddannelse bidrage med et interessant synspunkt nemlig at

at medarbejdere i opsigelsesperioden ikke længere skal kunne omskole sig

mulighed har regeringen

fordi det var noget som arbejdsgiverne kunne spekulere i

ja det kan man jo have som synspunkt men

jeg citerer den kortuddannede medarbejder vil være positiv over for

mærkes som en skat på medarbejdere fordi

der i to tusind og syv

voksne som mangler fag på ottende og niende klasses niveau

af langt flere af de voksne som

et problem at voksne efteruddanner sig

at det egentlig ikke er særlig vigtigt vi må alle holde for som der er blevet sagt gentagne gange

virksomheder nævne det økonomiske råd vismændene

de punkter som de har brugt tid på

være produktiviteten er faldet

træder på de muligheder der kunne have løftet uddannelsesniveauet for medarbejderne i de private virksomheder

nej mener fru christine antorini at

også efter at besparelserne indregnes bruges flere penge på voksen og efteruddannelse

heldigvis også flere mennesker der tager voksen og efteruddannelse

ja sådan er det og der er flere personer men det ændrer jo ikke ved

henviser til vi har nemlig det uddannelsesbehov og der er alt for mange ufaglærte og vi har brug for langt flere faglærte og flere der tager en videregående uddannelse

den situation synes vi det er helt forkert at man skærer ned på voksen og efteruddannelsesmulighederne

også efter besparelserne når vi sammenligner os med de lande vi normalt sammenligner os med på det her område

få rettet en lille ting for

dem af uddannelse der reelt gavner begge parter både den der skal uddannes

det altså ikke er den store katastrofe men at vi stadig væk bruger mange penge på uddannelse

været så mange unge som har søgt ind på en videregående uddannelse som

er det så udtryk for at tidligere regeringer har svigtet fuldstændig det må være konsekvensen af venstres ordførers argumentation

sagen er jo den at der igennem årene har været mere og mere fokus på uddannelse

undervisningsministerens område på fem hundrede og ti million kroner ekstra ud over de besparelser der

som regeringen prioriterer det på nu er der mange voksne der har brug for voksen og efteruddannelse blandt andet på grund af krisen er noget der efterspørges af både arbejdsgivere og arbejdstagere

at de bare i højere grad skal betale for det selv og det

at

så må regeringen svare for sig selv

i det synspunkt når det så er sagt

den her øgede egenbetaling

her at gøre nemlig om voksen og efteruddannelsesområdet jeg beklager selvfølgelig hvis jeg ikke fik formuleret mig klart nok

pointen er at for virksomheder er det jo fuldstændig ligegyldigt om de skal betale flere penge til at få medarbejdere på uddannelse

deres skat bliver øget det er summa summarum en større udgift for dem det var det jeg forsøgte at sige med mit billede

nu har vi hørt regeringen og dansk folkeparti hele tiden tale om hvor vigtigt

det er at der skal være lavere skatter i forhold til væksten i samfundet

at det er en byrde der bliver væltet over på det private erhvervsliv

utrolig vigtigt at hjælpe de private virksomheder på vej og vi ved at det der virker

med tyve procent det bliver dyrere for dem hvis de skal sende medarbejdere på

af konsekvenserne af de nedskæringer som regeringen